vil fremgå af folketingstidende DK fra statsministeren har jeg modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af anden december to tusind og fjorten blev bestemt at ansvaret for behandlingen af en klage til kulturministeriet fra zentropa over det danske filminstituts afgørelse om zentropas administration af produktionsstøtte overføres fra kulturministeren til justitsministeren meddelelsen vil fremgå

sikkerheden i luftfarten

snakker social dumping nemlig løntryk kreative ansættelsesformer

i form af arme og ben firmaer skattesnyd og hvad ved jeg

på baggrund af et beslutningsforslag som enhedslisten

i sin tid men der skal herfra lyde en stor ros til den daværende skatteminister herre holger k nielsen som jo kastede sig ind i det

global compact aftale og jeg skal give dig skal jeg vi har lige set det i forbindelse med den

hvor man jo altså har åbnet op for at norwegian pludselig får tildelt en

lavprisselskab der benytter sig af nøjagtig

og det er i øvrigt ikke bindende så er norwegian

sas er det så finansministeriet og finansministeren må gøre det her meget meget bedre men godt at vi i dag kan stemme

vores landbrugsjord ville blive yderligere monopoliseret og føre til en centralisering af landbruget blev afvist ved

man ikke havde nogen forventning om at det her ville have nogen effekt sådan stort set overhovedet

spørge sig selv om hvorfor man vedtager et lovforslag som ikke løser landbrugets gældsproblemer og som ikke løser de

man har men giver mulighed for at store internationale kapitalfonde kan overtage en stor del af den danske landbrugsjord hvad formålet er

et lovforslag fortaber sig i det uvisse

regeringen sådan regerer lidt uden altid at blive rost af landbrug fødevarer men

lidt underligt at alle er enige om er det er en halvdårlig idé det er også blevet bekræftet i udvalgsarbejdet at der er mange der synes det er en halvdårlig idé vi har så valgt at stille et enkelt lille ændringsforslag sådan at vi sikrer at den fortrinsstilling til suppleringsjord

den gamle lovgivning kan bevares

er fuldstændig entydigt at konsekvensen af at ophæve den

den vil være negativ i forhold til mindre landbrugeres mulighed for fremover at drive landbrug men igen må man sige at så har regeringen et argument for at det måske ikke kommer til at betyde noget her vil jeg så argumentere en lille smule modsat og sige at hvis det er rigtigt at bevaringen af den regel vi har om suppleringsjord ikke har nogen betydning

så ikke tage og bevare den for dog at se om det ikke kunne være en lille hjælp til

få lidt mere gang i den økologiske omstilling end man ellers ville få derfor har vi stillet det her ændringsforslag til lovforslaget hvis man ser på den debat der var ved førstebehandlingen hvis man ser på den debat der har været

været stor forståelse for vores forslag desværre må man så konstatere at man åbenbart er kommet til

stemme for vores ændringsforslag jeg har dog bemærket at dansk folkeparti vil undlade at stemme og det er vel det tætteste man kan komme på at få støtte fra et parti som har indgået en aftale om noget andet så tak for det men det at man har lavet en dum aftale burde ikke forhindre at man bagefter tænkte sig en lille smule om

ikke er den fortrinsstilling der er behov for i fremtiden vi kan også se med de spørgsmål der er

kommet fra ministeriet at fortrinsstillingen bliver

drillerier og andet ude i erhvervet

giver øgede omkostninger derfor er det rigtigt at vi kommer væk

den fortrinsstilling vi kender i dag men

også derfor at man har første anden og tredje behandling

reflektere over de aftaler der bliver indgået det er sådan

tænker vi særlig på mælkeproducenterne som jo skal have jorde tæt på fordi deres kører skal på græs hver dag derfor kan en økologisk landmand som ønsker at være mælkeproducent ikke have jorde der ligger tyve eller tredive km væk de skal være tæt på ejendommen

lave nogle regler som gør at vi stadig væk kan understøtte dyr

jeg glæder mig også over at jeg den sekstende juni kunne se at fødevareministeren var ude at sige vi har travlt hvis vi skal indfri vores høje ambitioner

at vælge den økologiske vej

det går den rigtige vej derfor undrer det mig

fremsende ændringsforslag der indebærer at økologiske landmænd med husdyrproduktion sikres en form for fortrinsstilling til suppleringsjord og dermed imødekommes de særlige udfordringer disse økologiske landmænd har

at få dyr på græs der er to ting i det her der er dyrevelfærd i det

er selvfølgelig det i det at vi understøtter en produktionsform som vi kan se er i fremgang men hvad er det så ministeren svarer ministeren svarer

ved at indføre en særlig fortrinsstilling for økologiske landmænd med husdyrproduktion det vil sådan set sige at selv om vi er enige om at den fortrinsstilling vi har i dag skal vi ikke have

er et udvalg der har en positiv indstilling til hvordan

få en anden form for fortrinsstilling

i aftalen står at fortrinsstillingen skal fjernes det anerkender vi fuldt ud i dansk folkeparti det er det der står i aftalen men jeg troede at man her i folketinget kunne blive lidt klogere og

men nu kan vi se at det får nogle utilsigtede

og mere økologi men det er så det ministeren ikke ønsker det begræder vi selvfølgelig vi stemmer gult til enhedslistens forslag og vi stemmer selvfølgelig ja til de aftaler vi har indgået

samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om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

stor stigning i huslejen med at de fleste lejere i en ejendom simpelt hen er ude af stand til

betale med andre ord

bliver lejerne i den situation tvunget ud af deres lejlighed man kan sige at de i virkeligheden bliver byfornyet ud af deres lejlighed mod deres ønske det er urimeligt fordi vores bolig er et af fundamenterne for vores daglige tilværelse

at lejerne i en ejendom skal stemme om hvorvidt et sådant bygningsfornyelsesprojekt med for eksempel en stor huslejeforhøjelse skal gennemføres eller ej hvis der er flertal for at gennemføre projektet

bliver det ikke gennemført jeg vil derfor opfordre alle til at stemme for ændringsforslaget fra sf som et bidrag til et rimeligt

efter lejelovens regler kan ejeren faktisk gennemføre renoveringsprojektet uden at inddrage lejerne

efter lejelovens almindelige regler idet lejerne har mulighed for genhusning

til betaling af huslejestigningen lejernes rettigheder bør reguleres i lejelovgivningen uden særregler i forhold til anden lovgivning

fungeret i ti år uden særregler om lejernes rettigheder i den forbindelse og i den periode har vi ikke modtaget borgerhenvendelser fra lejere der i praksis ikke ønsker byfornyelsesprojekter gennemført imod et flertal af lejernes ønsker kommunerne har allerede mulighed for i den enkelte sag og det synes jeg er vigtigt herre eigil andersen

er de færreste kommuner der ønsker at iværksætte byfornyelsesprojekter i ejendomme hvor lejerne er imod forbedringerne kommunerne har som udgangspunkt ingen interesse i at give støtte til byfornyelsesprojekter

udhule incitamentet til at anvende de muligheder der følger af byfornyelsesloven

at ejeren efter lejelovens regler jo kan gennemføre et tilsvarende projekt men det er uden mulighed for at lejerne kan takke nej og uden mulighed for genhusning og modtagelse af indfasningsstøtte

hvis det bliver for bøvlet at bruge de almindelige regler i lejeloven og det synes jeg ikke er rimeligt jeg synes faktisk vi skal bruge vores byfornyelseslov med de gode muligheder der ligger i forslaget derfor afviser vi fra regeringens side

er interesseret i at gennemføre byfornyelsesprojekter

lejerne er imod men det var meget bøvlet med den gamle lov for

og diverse igennem lejligheden alligevel og det er

andersen jo også med på men husk nu på at de kan gennemføre de her projekter efter lejelovens almindelige vilkår hvis det bliver rigtig bøvlet at lave dem efter

skal bruge byfornyelsesloven rettigheder og muligheder

stemte sytten imod stemte tre og halvfems

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag

fem tiltrådt af et flertal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

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør

det er ikke tilfældet og forhandlingen er sluttet

er forkastet herefter stemmes der om

slutter afstemningen for stemte ni imod stemte

der stemmes herefter om ændringsforslag nummer tre af et mindretal og

jeg slutter afstemningen for stemte ni imod stemte hundrede

forkastet ønskes der afstemning

nummer fire tiltrådt

stemmes herefter om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

jeg slutter afstemingen for stemte to og fyrre imod stemte syv og tres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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen

at der skaffes en fortrinsret for letbaner når man kører i blandet trafik

til min store overraskelse

blev forslagene afvist i

de to ændringsforslag i sammenhæng hvis man ønsker en ligestilling af vigepligten på områder hvor letbanen ikke kører i eget tracé

synes vi godt nok det er vildt at man kun skal være i besiddelse af kørekort til bil

akkurat som de buschauffører som kører i blandet trafik så jeg synes man er godt på vej til her

færdselssikkerheden en letbane kører jo med endnu flere passagerer ombord end en bus

partierne i dette folketing synes

a nævnte forslag og om enhedslistens ændringsforslag nummer to og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget

der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal enhedslisten

nu jeg slutter afstemningen for stemte ni imod stemte ni og halvfems

om ændringsforslag nummer fem tiltrådt af udvalget

nummer seks af et mindretal enhedslisten tiltrådt af et flertal det øvrige udvalg det er vedtaget der stemmes derefter om det under b nævnte forslag der stemmes her om ændringsforslag nummer syv af et mindretal konservative folkeparti

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte af et mindretal enhedslisten tiltrådt af et flertal det øvrige udvalg det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

idrættens område for at sikre at det frivillige arbejde ikke drukner i krav og regler når det arbejde der udføres har karakter af fritidsaktiviteter for en almennyttig forening kort sagt vi forenkler og vi afbureaukratiserer området men nu må vi se om vi kommer i mål

er vi ikke helt i mål da ledervirke som bestyrelses og udvalgsmedlem eller holdleder stadig væk betragtes som arbejde der har lighed med et almindeligt job og venstre går ud fra at arbejdstilsynet i sit daglige virke vil være med til at sikre at reglerne fortolkes og forvaltes så fleksibelt og enkelt som muligt det vil vi holde øje med i venstre og jeg er sikker på at det bliver sammen med resten af folketingets partier lovforslaget forstærker også arbejdsgivernes ansvar når det kommer til vold trusler eller anden krænkende adfærd

har fri i dag har arbejdsgiverne pligt til at forebygge at ansatte

har fri forslaget indebærer at der skabes hjemmel til at fastsætte tiltag som handler om arbejdets udførelse

arbejdsrelateret vold trusler og anden krænkende adfærd der finder sted uden for arbejdstiden endvidere skabes der hjemmel til at fastsætte regler

vejledning til ansatte om håndtering af vold trusler og anden krænkende adfærd samt regler om opfølgning på sådanne episoder bemyndigelsen vil alene blive benyttet til at fastsætte pligter som arbejdsgiveren kan løfte i forbindelse med planlægningen tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet ligesom pligterne alene vil omhandle forhold som arbejdsgiverne har rådighed over det vil sige at arbejdsgiveren

pligter i forhold til den ansattes private forhold eller ageren i fritiden hvilket vi sikkert er mange der er rigtig glade for men nu kommer der i højere grad en diskussion om hvordan man vil beskytte sig selv i fritiden

såfremt man har et vanskeligt arbejdsmiljø dette er nyt og uprøvet så venstre vil i løbet af udvalgsbehandlingen arbejde for at vi i lovforslaget får indbygget en revisionsbestemmelse

vi får en evaluering af denne del af lovforslaget lovforslaget omfatter også at arbejdsmiljøindsatsen i langt højere grad

målrettes de virksomheder der har de største problemer med arbejdsmiljøet en sådan målretning kræver at arbejdstilsynet fremadrettet får bedre mulighed for at finde de virksomheder hvor der er forhøjet risiko for dårligt arbejdsmiljø til brug herfor har arbejdstilsynet behov for at få adgang til at indhente flere oplysninger fra eksterne registre alt i alt er vi endt med et ganske fornuftigt forslag som venstre

det stiller krav til at de forhold vi arbejder under er i orden arbejdsmiljøet i danmark er grundlæggende godt og det skal vi politikere sørge for at det bliver ved med at være og det er en udfordring for vi kan se at arbejdslivet er en meget omskiftelig størrelse det udvikler sig i takt med teknologien nye familiemønstre og erhvervsudviklingen det stiller krav til en fleksibel

der netop møder udfordringen i det moderne arbejdsliv en del af lovforslaget handler om de frivilliges forhold i danmark grundlæggende er det jo fantastisk når mennesker har lyst til at bruge deres fritid og kræfter på at styrke det danske fællesskab

tale om et stykke arbejde der helt bogstaveligt bærer lønnen i sig selv selv om frivillige organisationer også er arbejdspladser

at der gælder nogle ganske særlige forhold her i forhold til almindeligt arbejde og en række organisationer har derfor gjort opmærksom på at de krav der stilles til frivilliges frivilliges arbejdsmiljø kan udgøre et unødigt bureaukrati det har regeringen lyttet til og derfor løsner vi med lovforslaget i dag grebet en smule almennyttige foreninger der ikke har fortjeneste som formål

fritaget for arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation det ændrer naturligvis ikke ved at frivillige organisationer stadig væk skal følge de generelle regler for arbejdsmiljø men det giver god mening at gøre det nemmere at organisere frivilligt arbejde i en god sags tjeneste lovforslaget tager også fat om et andet vigtigt emne når det handler om arbejdsmiljø nemlig arbejdsrelateret vold det er en alvorlig sag hvis en situation på ens arbejde ender med at man bliver udsat for vold når man har fri

det skal selvfølgelig tælle med som arbejdsrelateret

udvidet med lovforslaget fremover skal det også kunne gælde når en person eller en persons familie bliver udsat for vold når de har fri vi må indse at grænsen mellem arbejde og hjem bliver mere og mere flydende det gælder desværre også for trusler og vold det har vi desværre allerede set alt for mange eksempler på det bør derfor ikke være tidspunktet men baggrunden for volden der skal bestemme om der er tale om arbejdsrelateret vold

er afgørende er at vi beskytter dem der bliver udsat for arbejdsrelateret vold uanset tid og sted og det slår vi så fast med lovforslaget sluttelig får arbejdstilsynet adgang til eksterne registre så indsatsen i højere grad kan målrettes de virksomheder der har mest ondt i arbejdsmiljøet eksempelvis får arbejdstilsynet adgang

til oplysninger om statsborgerskab og indrejsedato fra cpr registeret samt ansættelsesperiode og timetal fra skat det giver bedre mulighed for at finde de virksomheder hvor der er risiko for problemer med arbejdsmiljøet hertil skal bemærkes at der i lovforslagets bemærkninger er taget stilling til datasikkerheden således at oplysninger om enkeltpersoner bliver beskyttet det er naturligvis vigtigt alt i alt er der altså tale om en fornuftig udbygning af de danske arbejdsmiljøregler vi styrker fællesskabet bekæmper social dumping og laver en retfærdig og rimelig ændring i forståelsen af arbejdsrelateret vold og derfor kan socialdemokraterne støtte forslaget

bliver udsat for både krænkelser og vold på deres arbejde og

kan jeg faktisk ikke rigtig forholde mig til det synes jeg

i udvalgsarbejdet umiddelbart synes jeg at i og med at vi

den arbejdsrelaterede vold og sige

gerne blive klogere på og vi vil gerne holde øje med om vi når i mål derfor

hundrede procent sikre på at det vi laver og

så meget konflikt der og dermed heller ikke får nær så mange konflikter når først

faktisk at det lige så godt at tage en drøftelse af lovgivningen

arbejdsmiljøorganisation det er en belastning for dem der deltager frivilligt og gerne vil yde en indsats det er ikke sådan at de så slipper for

arbejdsmiljøreglerne vedrørende sikkerhed

nogen kommer til skade

lempeligere regler for for de frivillige organisationer så de ikke skal lave en masse papirarbejde til gene for foreninger der egentlig gør en stor indsats men ikke tjener penge på

vold og trusler og anden krænkende adfærd

det bliver så strammet op sådan at arbejdsgiveren egentlig skal

hjælpe de ansatte med rådgivning og vejledning om

udsat for vold og trusler uden for arbejdstiden vi skal selvfølgelig se på hvordan

politianmeldelse det er det der kommer til at ske her men

en erhvervsdrivende der har en restaurant eller

for arbejdsgiverne hvis de bliver omfattet af det her men det

plads for jeg har forstået det sådan at det egentlig burde være udgiftsneutralt for

det skal vi afklaret

er helt forkert at man når man har fri og kommer hjem bliver mødt mødt med trusler

og så er der også et undersøgelsespåbud

en frist for at leve op til påbuddet

adgang til oplysninger i indkomstregisteret sygedagpengeregisteret cpr registeret

sikre og forebygge social

mere kontrol med dem der arbejder på arbejdspladserne altså at de ikke arbejder på forkerte vilkår og at de også bor på den adresse de nu

er også helt fint at

egentlig også ministeren er indstillet på at man ikke per systematik når arbejdstilsynet kommer ind på en arbejdsplads

ministeren at ministeren er klar til at indføre den revisionsbestemmelse og det støtter vi også

i dansk folkeparti fordi det kan være fornuftigt

det det er der

fra dansk folkepartis side i hvert fald

er helt i orden idet jeg har forstået det sådan at alle andre bestemmelser

arbejdsgiveren og det vil jo så være foreningen stadig væk har et ansvar for at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø

hvis der er brug for nogle beskyttelsesmidler

i forbindelse med et eller andet arbejde så skal foreningen som arbejdsgiver også instruere

det samme gælder jo hvis der er risiko for faldulykker

så har vi forstået det rigtigt

er den her ændring også helt fin set med sfs øjne så er der et andet emne som også er blevet berørt nemlig

det jo selvfølgelig er helt uacceptabelt at der er nogle ansatte der er blevet udsat for vold trusler eller

det gælder jo både når de er på arbejde men naturligvis også som det er nævnt

arbejdet som er årsagen til at de også bliver udsat for

jobcentermedarbejdere det har ramt

tidligere patienter det har også ramt fængselsbetjente som er blevet opsøgt og chikaneret og også politibetjente man kunne nævne endnu flere

der er det utrolig godt at arbejdsgiverne nu skal vurdere risikoen for vold trusler og chikane på grund af jobbet også i medarbejdernes

som jeg forstår det vejlede medarbejderne i hvordan man kan undgå de her episoder

så er at der er en grænse for hvor meget arbejdsgiveren skal bestemme over den ansatte i fritiden

jeg hæftet mig ved at at det her lovforslag selvfølgelig indebærer at hvis det er mig

bestemmer jeg dog stadig væk selv hvilket supermarked jeg vil handle ind i og hvilken vej jeg vil køre hjem fra arbejde og andre ting

en rigtig grænsedragning

indhente en række oplysninger blandt andet om sygedagpenge og dermed sygefravær

alvorlige arbejdsmiljøproblemer

er et fint fremskridt jeg er overbevist om at det er rigtigt at spørgsmålet om

et af parametrene for om man har en arbejdsplads med et godt eller et dårligt arbejdsmiljø det gælder jo eksempelvis også psykisk arbejdsmiljø hvor et dårligt psykisk arbejdsmiljø typisk vil indebære at der bliver et større sygefravær

desværre er der jo arbejdergrupper som for eksempel fængselsfunktionærer og skolelærere som bliver udsat for vold eller chikane

hele dagen hvad angår fritagelse fra apv

i forbindelse med frivilligt arbejde støtter vi det som et stykke konkret afbureaukratisering men vi så gerne at det blev præciseret i lovforslaget at der stadig eksisterer en instruktionsforpligtelse ligeledes ønsker vi en præcisering af hvordan frivilligt arbejde er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven det vil vi stille spørgsmål til i udvalgsarbejdet det mest principielle af ændringsforslagene omhandler

adgang til oplysninger i diverse registre på den ene side er vi i enhedslisten generelt bekymrede for myndighedernes støt voksende tilgang til diverse oplysninger om borgerne på den anden side erkender vi at der er brug for nye redskaber i forbindelse med bekæmpelsen af social dumping på den baggrund er vi tilfredse med at arbejdstilsynets adgang til lønoplysninger er blevet pillet ud af det endelige forslag der nu efter vores opfattelse fremstår som rimelig afbalanceret hvad angår mål og midler vi er dog nødt til at få

handler om afbureaukratisering når der bliver lavet frivilligt arbejde i

at der ikke bliver stillet de samme arbejdsmiljømæssige krav til det arbejde der bliver lavet derude synes vi er rigtig fornuftigt og rigtig godt for der har været alt for meget bureaukrati i forbindelse med frivilligt arbejde i for

idrætsforeninger så det støtter vi helhjertet

arbejdsgiverne får en større forpligtelse

man sige passe på på deres ansatte hvis de har en risiko for at blive udsat for vold

lønmodtagere kan blive udsat for vold i forbindelse med deres arbejde

der må slås hårdt ned på

tvivl om om det her er den rigtige måde at gøre det på

allerede i dag et arbejde

arbejdsgiverne arbejdsmarkedets parter

ikke nogen tvivl om at alle har en interesse i at

vold i forbindelse med arbejdet bliver nedbragt men igen lovforslaget er blevet bedre og det er blevet præciseret i forhold til

lidt mere spiseligt men vi har stadig væk nogle spørgsmål som vi synes er berettigede og som vi vil stille i forbindelse med udvalgsarbejdet

sidste del af lovforslaget som handler om at arbejdstilsynet får adgang til at hente

altså om at indhente flere data og det er vi

synes der er nogle sammenhænge

det er noget som arbejdsmarkedets parter skal tage sig af hvis der nogle forhold lønforhold der

arbejdsmarkedets parter skal tage sig vi mener at det ligger bedst derude i det hele taget er løn og arbejdsforhold noget som arbejdsmarkedets parter skal varetage og vi

det er noget som myndighederne i stigende grad blander sig

derfor vil jeg bare lige spørge herre joachim b olsen om liberal alliance er enig i at at arbejdsmiljøet

i de brancher

nok at der kan være flere

udlændinge ansat men det skyldes at udlændinge arbejder i nogle bestemte brancher hvor der sker flere uheld

så det der ligesom er vores intention her og det som jeg prøver at sige

der foregår noget arbejde derude mellem arbejdsmarkedets parter og vi synes egentlig det er bedst at det er dem der løser de problemer der nu engang måtte være

at ordføreren og ordførerens parti har nogle betænkeligheder ved en anden del af lovforslaget jeg er meget enig med ordføreren i at vi selvfølgelig

man kunne opfatte som fortrolige oplysninger og oplysninger som omhandler det enkelte

kunne det være en idé for at få

puttede en revisionsbestemmelse ind dér også så vi har to separate revisionsbestemmelser så vi dels kigger på den arbejdsrelaterede vold

noget mere data ind

nu er vold naturligvis forbudt og det mener jeg at der skal slås meget hårdt ned på

ligesom at påstå at man ikke skulle bekymre sig om et specifikt problem

mener ordføreren at det kunne man sagtens løse der og at det

skal man have frivillige aftaler om alting eller

det der ligger bag hele liberal alliances tankegang at vi ikke skal

det står i adskillige af vores regler i landet sandsynligvis også i grundloven når

nemlig at arbejdsgiveren så skal passe på den arbejdskraft han eller hun ansætter til arbejdet reglerne reguleres både gennem lovgivning og i overenskomster arbejdstilsynet og fagforeningerne arbejder for at realisere de her regler er det ikke rimeligt at man præciserer de regler hvis de kan blive bedre i stedet for bare

i øvrigt skal jeg gøre opmærksom på hvis ikke de menneskelige argumenter duer at så koster det altså samfundet en tredive

vores arbejdspladser så der er også offentlige penge

et godt arbejdsmiljø men det vi diskuterer her

også til de høringssvar der er arbejdsmarkedets parter har jo indgivet høringssvar og vi kan da konstatere at

over for om det er de rigtige løsninger man er kommet frem til her jeg har også sagt at

der er blevet lyttet og det er rigtig positivt så har vi fortsat nogle spørgsmål

er helt fair at man får afklaret

i verden gøre hvad vi kan for at man undgår en masse administrativt bøvl i de situationer hvor mennesker netop bidrager til

eller hvad det nu måtte være for

andre mennesker i deres lokalsamfund foreningsdanmark er noget af det der binder os

løbende at kigge på de regler der er på det her område som gør mange ting unødigt besværligt for de her mennesker som gerne vil gøre en frivillig indsats så er

fra arbejdstilsynets side det er helt rimeligt det bakker vi op om det er jo også hensigtsmæssigt at fjerne underretningspligten om fuldtidsbeskæftigede under atten år når nu

af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for risikovirksomheder

vi som borgere og samfund har oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger man

en række gode og fornuftige forslag der mindsker mindsker

de administrative byrder så

trusler og krænkelse uden for arbejdspladsen der

har indtryk af at det der bliver lovfæstet her i virkeligheden er det som virksomhederne i stort omfang allerede gør

et ganske ganske alvorligt problem og på den anden side

at man skal passe på med at give mennesker ansvar for noget de overhovedet ikke har nogen indflydelse på nemlig for eksempel hvad der foregår når nogle af deres medarbejdere er ude

det er jo nok i virkeligheden et langt stykke hen ad vejen mange offentligt ansatte

det skal man arbejde på og det er også mit indtryk af det sker mange steder

forslaget om adgang til alle de her mange oplysninger jeg må indrømme at vi fra konservativ side stiller os noget skeptiske over for

skal bruges til vi er glade for at det med løn er kommet ud

de ansattes løn har med virksomhedens evner til at bevare et godt

man forestiller sig en virksomhed med en lang række virkelig højt specialiserede medarbejdere som man har været nødt til at rekruttere i udlandet fordi vi simpelt

specialiserede medarbejdere på dansk jord

at der er et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen

det er vigtigt for os at der vil være løbende opfølgning

hvad man anvender dem til

al den her indsamling af information om

lave revision af de to ting jeg netop

er at gøre det nemmere at være frivillig og og præcis

på hovedet og ikke hørte at jeg rystede på hovedet

tingene skal skal være i orden så det bliver nemmere at være frivillig og det synes jeg er ganske fornuftigt så er der

en bedre registrering jeg synes det er lidt misvisende at det er blevet til en diskussion om udenlandsk arbejdskraft

først og fremmest et forsøg på at kunne sikre at vi får bedre informationer om hvor

dårligt arbejdsmiljø så vi kan tilrettelægge en bedre og mere præcis indsats der hvor risikoen er størst det tror jeg

er der den sidste del som handler om vold uden for arbejdspladsen

mig det som ordførerne har sagt om at det jo er fuldstændig uacceptabelt jeg tror det var herre joachim b olsen som

den rette balance her

set ikke sikker på vi har men nu har vi givet et bud på hvad man kan gøre i forhold til noget så uacceptabelt som

kan lovgive sig ud af men først og fremmest handler det også om at vi tager debatten tør tage debatten

tindrende klart at chikane og vold fordi folk passer deres arbejde

jeg kan for at vi får svaret på spørgsmålene

pension med lovforslaget foreslås der en ændring i funktionærlovens § to a der betyder at § to a stykke to fire ikke længere er gældende og ikke længere indgår i funktionærloven med andre ord vil det efter lovens ikrafttræden ikke længere have betydning om den pågældende funktionær går på pension

retten til fratrædelsesgodtgørelse er den samme

uanset hvad den pågældende funktionær beslutter kravene for at få fratrædelsesgodtgørelse er de samme altså at man opfylder grundbetingelserne de går

i beskæftigelse i samme virksomhed i tolv år eller mere for at optjene

tre måneders løn lovforslagets økonomiske konsekvenser for stat kommuner og regioner skønnes

at være meget begrænset derimod forventes lovforslaget at give en administrativ lettelse for stat kommuner erhvervsliv

det foreslås at lovforslaget træder i kraft den første februar to tusind og femten i venstre støtter vi lovforslaget og det gør vi på baggrund af en række argumenter for det første ændres den danske lov

nu endelig så den også passer ind i eu retten det medfører at man fremover undgår den usikkerhed som loven har medført for det andet vil

ved en lovændring være tale om en kraftig forenkling af funktionærlovens § to a man slipper fremover for at bedømme om en opsagt funktionær fortsat vil forfølge en erhvervsmæssig karriere eller om pågældende vil gå på pension og for det tredje er arbejdsmarkedets parter enige og støtter op om lovændringen

finder det simpelt hen naturligt at vi retter en åbenbar fejl og stopper den aldersdiskrimination jeg skal så beklage at lovteksten ikke tidligere er blevet formuleret så tydeligt at enhver tvivl var udelukket

har det nemlig været således at en funktionær kunne nægtes sin eventuelle fratrædelsesgodtgørelse hvis personen blev sagt op på det tidspunkt hvor funktionæren

de funktionærer som så havde tænkt sig at arbejde videre og ikke gå på pension har måttet vinke farvel til deres godtgørelse men efter eu retten er er det nu ikke lovligt længere derfor skal vi ændre

og det er vi selvfølgelig parate til

socialdemokratiet vil således stemme for forslaget som det er fremsat og jeg skal hilse fra det radikale venstre og sige

godt støtte det det er fair nok også i betragtning af at man snakker om at vi skal være

der måske vil

på et andet job det slipper vi for nu og

vil komme til at give en lidt mere glidende

en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis en to eller tre måneders løn så har man haft den regel at det dog ikke gjaldt hvis lønmodtageren ved fratrædelsen var nået til folkepensionsalderen eller hvis vedkommende ved

et andet job som jo godt kan være svær og den kan da ikke mindst være svær hvis man har været ansat mange år det samme sted og haft den samme arbejdsfunktion det er årsagen til

at man har ret til fratrædelsesgodtgørelse også selv om man ved fratræden fratræden kan få udbetalt en arbejdsgiverbetalt pension som sagt det mener jeg ikke er et emne som eu burde have magt til at bestemme jeg mener

at det burde folketinget bestemme fordi vi er nede i en detaljeringsgrad hvor det er naturligt at det burde være et nationalt anliggende

regeringen ønsker så ikke at belaste arbejdsgiverne økonomisk og det er så grunden til at man ændrer på systemet sådan at man får en måneds løn fremover efter tolv års ansættelse og tre måneders løn efter sytten års ansættelse

ændrer karakter fra at det var hjælp til at mildne overgangen til et andet job til at det nu bliver en belønning for lang og tro tjeneste

set det som så er resultatet af eus indgriben i det her ja jeg har givet udtryk for min frustration over det og og jeg vil sige det på den måde at

efterhånden vedtaget temmelig mange tillæg til vores eu medlemskab sådan at

at eu har blandet sig på en positiv måde nemlig ved at ophæve den diskrimination af

det er vi tilhængere af bliver fjernet fra fra funktionærloven det er sådan set en fordel

regeringen så af eget initiativ gør

at tilkende et beløb svarende til tre måneders løn efter sytten år hvor det før var efter atten år men så forstår jeg ikke regeringen længere hvorfor i alverden skal vi

benytter lejligheden til at lave en forringelse nemlig for de mennesker der har været ansat i femten og seksten år de får kun en måneds godtgørelse hvor de før fik to måneders godtgørelse det vil sige

mister man en månedsløn

folks vilkår det virker jo dobbelt grotesk at eu kommer og forbedrer vores regler og så siger regeringen

i øvrigt forringe dem på et andet område jeg tror godt jeg kan se

vil selvfølgelig tilgodese arbejdsgiverne og det

herre arbejdsminister overhovedet ingen grund til i den her situation det er arbejdsgiverens pligt at betale de der ting og derfor skal

forringe vilkårene for funktionærerne

et ændringsforslag og i den nuværende form kan vi ikke

den her funktionærlov er uddateret og vi så den faktisk helst afskaffet

parter et kompromis mellem de parter og derfor kan vi godt støtte lovforslaget

det beskæftigelsesministeren